opleve hvor mange dygtige engagerede unge mennesker

vi har i i danmark som virkelig vil deres håndværk det tegner godt for fremtiden og det viser værdien ved

og dansk folkeparti enige om at sætte en grænse for hvor mange videregående uddannelser man kan man kan tage det gav jo anledning

en vis kritik og den kritik har vi lyttet til derfor har vi tidligere i dag offentliggjort en justering af aftalen som betyder at hvis man har

skifte spor det er en mulighed som kommer oven i de mange muligheder der fandtes i forvejen for eksempel positivlisten over uddannelser hvor der ikke er nogen videre ledighed og de penge vi sparer bruger vi så til at skabe et tryggere dagpengesystem det er en prioritering vi godt kan være bekendt noget vi derimod ikke kan være bekendt er hvis vi efterlader landets boligejere utrygge

derfor regeringen i dag har genoptaget efterårets forhandlinger om

boligskatterne vi er helt grundlæggende af den opfattelse at hvis man har råd til at købe en bolig og ens

råd til at blive boende i den og den skat man skal betale skal være beregnet og udregnet på et fair grundlag

det var derfor vi i i november indgik en bred aftale om et nyt vurderingssystem

retter op på de fejl der har været og som gør

masser af boligejere der altså i dag betaler

notorisk for meget i boligskat skaber grundlaget for at vi kan tilbagebetale i omegnen af ni milliard kroner til

nu skal vi så gøre arbejdet færdigt ved forhåbentlig at indgå en bred aftale om boligbeskatning regeringen har meldt klart ud vi ønsker for det første at fastfryse grundskylden for ejerboliger frem til to tusind og en og tyve ligesom vi har gjort det med regeringspartierne og dansk folkeparti i

vi ønsker for det andet nok så vigtigt at føde det fremtidige boligskattesystem med en permanent skatterabat til de nuværende boligejere for hvis man ikke gør det hvis man begynder at udvande skatterabatten sådan som jeg har hørt nogle partier gøre sig til talsmænd for så risikerer man at nuværende boligejere vil komme til at opleve endda ret store stigninger

det tredje ønsker vi et forenklet boligskattesystem med

en skattesats folk der bor i de dyreste boliger betaler i forvejen mest i boligskat og sådan vil det også være hvis man følger regeringens prioritering nu er forhandlingerne indledt

vil gerne takke de partier der deltager for en konstruktiv tilgang og jeg håber at det vil være muligt inden for en ikke alt for uoverskuelig fremtid at få lavet en aftale der skaber ro om boligejernes økonomi det vil kun være rimeligt rimeligt vil det også være at vi øger straffen for skyderi i det offentlige rum derfor har regeringen allerede

om det bandeudspil vi fremlagde

weekenden det er et udspil

som giver politiet flere værktøjer og som hæver straffen for skyderi markant og det er der brug for

banderne skal bag tremmer jeg håber på gode og konstruktive forhandlinger både om det ene og det andet boligskatter og bandepakke det har vi da heldigvis også tradition for ligesom vi i øvrigt også har tradition for at have en god dialog på tværs af rigsfællesskabet den tolvte januar i år havde jeg et godt og konstruktivt møde med grønlands landsstyreformand landsstyreformand kim kielsen og på torsdag mødes jeg med færøernes lagmand aksel v johannesen jeg sætter stor pris på det åbenhjertige samarbejde vi har både med grønland og færøerne og alle tre sammen i rigsfællesskabet og jeg sætter

de seneste år været en dalende aktivitet på pituffik som har ramt grønland økonomisk og som også vil gøre det i stadig højere grad i de kommende år ikke mindst på grund af servicekontrakten som ved sidste udbud gik til det amerikanske selskab

minister for hele rigsfællesskabet som

jo også selv nævnte og sidder derfor helt centralt når det handler om at varetage rigsfællesskabets interesser i forhandlingerne om de nye kriterier ved udbud af servicekontrakten ved pituffik har regeringen bakket op om naalakkersuisuts bestræbelser på at sikre at det bliver et grønlandsk dansk selskab som der også står i forsvarsaftalen som skal være med til at sikre serviceforpligtelserne på basen det er et klart krav fra grønlands side både fra naalakkersuisut og fra inatsisartut og det er noget som vi ikke fra grønlands side vil vige fra

opmærksomme på at regeringen som statsministeren er leder af vil efterleve folketingets vedtagelsestekst fra januar to tusind og femten omkring pituffik

er inatsisartuts vedtagelsestekst ikke blevet nævnt af regeringen

fremgår det meget tydeligt at et bredt flertal i inatsisartut ønsker et afkast af amerikansk tilstedeværelse på grønlandsk jord

om regeringen vil følge inatsisartuts vedtagelse står så uvist derfor leder det mig til at spørge statsministeren varetager regeringen grønlandske eller danske interesser

vil man respektere både folketingets og inatsisartuts vedtagelsestekster i forhandlingerne om kriterierne til det nye udbud af servicekontrakten

så man må sige at tiden er meget presset i den her sag samtidig kan man også konstatere at kriterierne og forsvarsaftalen

de kriterier der ligger til grund for det

det ikke lykkedes regeringens nedsatte arbejdsgruppe i samarbejde med med grønland at forhandle nogle nye kriterier på plads det betyder så at

i forlængelse af dommen i usa nu overtager servicekontrakten her senere i år vi står i en situation hvor et amerikansk selskab overtager servicekontrakten og jeg kunne godt tænke mig at høre om statsministeren

forhandle de her nye kriterier på plads når vi står i en situation som ikke lever op til en forsvarsaftale om at det skal være et grønlandsk dansk selskab kan man så fra regeringens side sige at man har gjort alt hvad man kunne for at sikre at det faldt på plads inden den nye administration trådte til

en situation hvor den nuværende forligskreds har truffet en

at grønnedal skal genetableres det er uden grønlands deltagelse i i den her forligskreds og jeg ved godt at man typisk ikke lukker nogen ind i en nuværende forligskreds men jeg så jo gerne at både naalakkersuisut den pågældende kommune og og vi som grønlandske folketingsmedlemmer også blev inddraget i nogle af de her beslutninger

en opfordring herfra og jeg kunne godt

i pressen og er statsministeren uenig med undertegnede i at selvfølgelig skal grønlandske folketingsmedlemmer grønlandske politiske repræsentanter høres og og inddrages når det handler om grønland

sådan

vil fuld respekt for alle de områder der er hjemtaget og det stadig stigende ansvar grønland tager for sig selv

ambitiøse tanker man har om infrastrukturinvesteringer og andet for at vurdere om

også iagttaget mig det der står i det politiske grundlag om

opbygge fonde og andet men en realitetsdrøftelse af de ting beror jo på at

grønland henvender sig til danmark det jo ikke ske på dansk initiativ

træde ind i eu i sin tid

regeringens indtræden i eu betød jo også at i skal følge

fællesskabs beslutninger i mange sammenhænge i mange affærer

jo også at komme i konflikt mellem hensynet til

rigsfællesskabets interesser som slet ikke altid er de samme vi kender det jo fra makrelstriden i to tusind og tretten og fjorten som endte med at

boykottede færøerne et andet eksempel er så ceta aftalen som man nu har indgået med canada og som giver canadiere langt bedre adgang til salg af

for eksempel på det danske marked end hvad for eksempel

man gennem ceta aftalen også sikret at danske skibe har den allerbedste adgang til canadiske havne samtidig med at canada opretholder

af sine havne for skibe fra det som man kalder for

faktisk blev nægtet hvad skal man sige optagelse som en del af de nordiske

at færøerne kan deltage i det

jeg er meget bekymret på færøernes vegne for jeg tror ikke danmark er i stand

jeg naturligvis at finde praktiske løsninger

hele vejen igennem det er også derfor at vi har åbnet

et samarbejde der betyder at færøerne er repræsenteret

rigsmødet senere i år jeg tror det er juni måned formentlig på på bornholm så inden for rammerne af

grundlov vi har har synes jeg da man praktisk skal se på hvordan vi løser

for at lave et samarbejde der gør at vi også i tide får afdækket og analyseret potentielle interessekonflikter

det medgiver jeg at der kan være og makrelsagen er jo et eksempel på det

der kan handles klogt altså både fra dansk grønlandsk og og færøsk

rækker jo ikke til at jeg ensidigt så at sige kan ekspandere grundlovens grænser havde vi gjort det

for eksempel en række danskere bosat i udlandet der i dag ville have stemmeret for det var sådan vi i sin tid mødte ind ved regeringsovertagelsen i to tusind og et altså med den ambition

vi så afskåret fra da statsretseksperter sagde hvor hvor grænserne for

den danske grundlov

der er ikke kun en enkelt sandhed i det her der er jo juridiske ekspertiser i forfatningsret i danmark som absolut imødegår den fortolkning som justitsministeriet

notater der blev givet til overtagelsesloven i to tusind og fem

uanset hvad grundloven sagde for de fleste var jo egentlig imod

dertil hvor jeg har fået fuld tilslutning på færøerne

det handler stadig væk om at forsvare vores velfærd og det skal vi blandt andet gøre gennem vores udenrigspolitiske formåen

vil jeg sige at statsministerens svigermor var i et radiointerview på færøerne i fredags hvor hun sagde at hun ikke diskuterede politik med sin svigersøn

det synes jeg er beklageligt for hun er en meget klog kvinde og jeg vil anbefale statsministeren at tale mere politik med sin svigermor i fremtiden

vigtigste værdi er tale og pressefriheden usa har altid været en skanse når det gælder pressefriheden i verden men

vi fået en præsident i usa som

han hader den frie presse en anden vigtig værdi

har været og ikke er fremstået som en krig mod en religion man har skelnet klart mellem islamistisk terror og islam som religion

fået en præsident i usa som åbent har erklæret en slags krig

var at de fik besked på at finde en legal måde at implementere det muslimforbud som trump talte om i valgkampen altså en klar tilsidesættelse af religionsfriheden den offentlige mening

alverdens byer siden trump blev indsat men vi kommer ikke udenom at der er sket et værdiskred i washington så

den amerikanske regering og den danske regering ikke i lige så høj grad som før

hvordan kommer dette til at påvirke danmarks forsvars og sikkerhedspolitik kan det tænkes at danmark ikke i så høj grad som før

i sidste spørgetime at den virker anderledes end det vi har set før

er ikke på plads og på visse punkter er der stadig fungerende ministre der sidder over for den gamle administration det er til at få øje på at der er betydelige nuancer mellem de signaler man i hvert fald umiddelbart kan aflæse fra den nyvalgte præsident i meget korte tekstbeskeder og de noget længere svar der er givet af nogle af de personer der er udset til at være ministre på også centrale positioner

er min tilgang til det her

usa er danmarks tætteste allierede

alt for at have de bedst tænkelige relationer vi skal lægge til grund at alt det commitment der er givet for eksempel også i nato når

mit udgangspunkt i mødet med den nye amerikanske administration

også godt få øje på at der vil være sager hvor vi kommer til at se forskelligt på det det er for eksempel åbenlyst at

stilling seksuelle rettigheder

for nu at sige det diplomatisk betydelige nuancer det har vi nu også set historisk og der skal danmark selvfølgelig kende sin plads og arbejde for de værdier der

det er præcis den fortælling som trump nu udbasunerer det er vand på terroristernes mølle

til moderate lovlydige muslimer se vesten hader jer blandt andet derfor har mange

vestlige ledere de sidste dage taget kraftigt afstand fra

ser statsministeren nogen fare i den retorik der nu anvendes i det hvide hus og er det noget han vil tage klart

kontrol over sig selv og sine egne grænser det er vigtigt også

at det jo er en legitim interesse at beskytte sit eget land mod mod terror

også sige at det instrument der øjensynlig er valgt hvor

folk alene via deres nationalitet

upræcist instrument i forhold til det mål man øjensynlig vil opnå nemlig at

mod mod terror det har det har regeringen

jeg godt at formanden rejser sig op og det skal jeg beklage men jeg har bare en mistanke om at det

at i en situation hvor mange reagerer på det der er blevet kaldt

twitterpolitikken altså at

politik udtrykkes i meget korte bastante sætninger hvor alle nuancer nedenunder forsvinder og hvor vi altså endnu har til gode faktisk også via vores eget diplomati arbejder

at forstå den fulde rækkevidde af de beslutninger der er truffet i usa tror jeg til gengæld også at vi skal passe på at vi

ikke kommer i den anden lejr af twitterpolitikken

lige så unuanceret giver giver gensvar

laver politik på den måde som vi har været vidne til altså med med dekret

kan det såmænd også være sådan at det at det land man laver politik

derfor bruger vi mange kræfter på at afdække hvad det egentlig er der er besluttet og i det omfang det har konsekvenser at afbøde vores tilgang er selvfølgelig

er man dansk statsborger

hvor vi har et ulighedsproblem

der er store ideologiske forskelle mellem partierne her i folketinget og

afvise ulighed som et problem var noget

jeg selv repræsenterer et parti hvor vi gennem mange mange år har haft en meget meget grundlæggende tro på at det der gør danmark stærkt er at vi har en stærk social kontrakt med hinanden at vi har stærke private virksomheder som kan få lov til at vækste og udvikle sig men at vi samtidig tør regulere

enhver fremgang kommer den brede gruppe af danskere til gode den sociale kontrakt er under angreb og jeg må sige at

regeringen jo hele tiden ændrer sine planer og alligevel ikke vil gennemføre det den gerne ville gennemføre for få

topskattelettelser senere tilbagetrækning eller det vi nu senest har hørt

at mennesker med almindelige indtægter i almindelige parcelhuse skal finansiere at de få der bor i meget meget dyre ejendomme i danmark skal have en skattelettelse så er det vel alt sammen eksempler på en regering der desværre

undsige den sociale kontrakt som jeg mener måske er hovedforklaringen

på beslutninger som regeringen lægger op til skal træffes selv om det en til en følger af en velfærdsaftale fru mette frederiksen selv var med til at lave i to tusind og og seks jeg kæmper i den grad for at skabe lige

regeringen senere i år starter et partnerskab

arbejdsgivere og lønmodtagere

kommer til at udfordre os og noget af det der på sigt kommer til at udfordre kan man sige den økonomiske lighed målt på

om vi kan få alle danskere til at gribe mulighederne altså få dem til at uddanne sig få skabt de færdigheder

at man kan begå sig på arbejdsmarkedet og få et arbejde der lønner sig selv så man kommer med på

til de mest udsatte folkeskoler

i stand til at give vores børn et rygstød ind i tilværelsen så er det den samme overvejelse der ligger bag det jeg forsøgte at gøre i den

at når vi over den sidste generation har fået flere unge til at tage en uddannelse så betyder det at de unge i den del af deres liv har en lavere indkomst end de ville have

arbejde det slår negativt ud på ginikoefficienten

at de unge får en uddannelse for nu bare at nævne ét sted hvor den her diskussion om lighed målt på gini bliver for

bygge et stærkt samfund på

eksempelvis ønsker at dem

hårdeste job som har bidraget som har gjort deres dem der kom først på arbejdsmarkedet og

øvrigt håber vi kan lave en bred aftale om det er stadig mit håb og det er også den tilgang

at der selvfølgelig skal foregå en beskatning af boligen men at den også skal være retfærdig hvorfor sætter statsministeren så egentlig spørgsmålstegn ved det det er i øvrigt noget nyt

indtil for kort tid siden mente statsministeren faktisk

øvrigt med afsæt i at danmark er et af de mest lige samfund altså også målt på gini

også en betydning at de økonomiske forskelle

ikke bliver for store jeg tror at noget af det der skaber sammenhængskraft i danmark er at vi så at sige er

i øjenhøjde med hinanden men det er jo ikke det eneste hensyn et andet hensyn er

at vi får et øget velstandsniveau altså at vi kollektivt bliver

for eksempel gør sig overvejelser om

at det ellers kan komme til at knibe med at skaffe de ressourcer der skal

at fremtidsinvestere i vores samfund og her taler jeg ikke specifikt om skat jeg taler om infrastruktur forskning uddannelse

skal gøre danmark rigere og bedre

sige at denne regerings politik baserer sig på de tre ting der blev nævnt det det er totalt fortegnet den her regerings politik baserer sig på meget mere end det meget mere end det at give kommunerne større frihed til at planlægge at give vores erhverv nogle bedre rammevilkår at tage et opgør med det som i den grad truer vores sammenhængskraft nemlig at vi nu er oppe på at otte og firs procent af samtlige kontanthjælpsægtepar har en anden etnisk ikkevestlig baggrund eller er efterkommere af dem det er blandt andet derfor at vi vil indføre kontanthjælpsloft to hundrede og fem og tyve timersregel og alt det som fru mette frederiksen er imod og måskemåske ikke vil rulle tilbage

skulle få magt som man har agt men som jo i

har det sigte at fremme det fru mette frederiksen så flot talte om nemlig et danmark der hænger sammen hvor alle bidrager

ikke er bestemte grupper der er sat uden

kørte ned til grænsen fordi jeg ville ned og se hvordan vores brave folk dernede

nogle super dedikerede mennesker der står dernede som jo

varetager danmarks interesser passer på danmark sådan tror jeg statsministeren kan huske

og holder øje med hvem der kommer ind i vort land

ved grænsen i går men det der så også slår mig

der jo er den her midlertidighed over grænsekontrollen

og egentlig gerne spørge statsministeren hvad baggrunden er for at man skal stille sig tilfreds med en forlængelse af grænsekontrollen

tre måneder de argumenter regeringen selv bruger for grænsekontrol og som jeg er fuldstændig enig

er rigtige argumenter at bruge et højt indrejsetal i det sydlige europa og

gældende om tre måneder fra nu af altså fra

så kan statsministeren ikke forklare folketinget hvorfor man i virkeligheden

en forlængelse på tre måneder er tiden ikke kommet til at danmark

at landene selv bestemmer om man har grænsekontrol også ved de indre grænser eller man ikke har og på hvilket niveau man i givet fald

ikke at regeringen kæmper for at få forlænget grænsekontrollen

at det er danmark selv der skal bestemme om vi har grænsekontrol hvordan kan man have den holdning

kommissionen der skal indstille til rådet og at det skal godkendes af rådet hvis man får lov til at forlænge en grænsekontrol hvis man i øvrigt mener

et andet citat indtil der er styr på de ydre grænser til

er det afgørende for os at få forlænget grænsekontrollen

beslutning vi kan træffe selv her i danmark

det er den holdning jeg gerne vil udfordre statsministeren på er den holdning man bør have

når man i eu kredsen diskuterer fremtiden

kæmper danmark for at det bliver en national beslutning hvorvidt man har behov for grænsekontrol det kunne jo tænkes at der er andre lande altså der er valg i frankrig og der er senere i år valg i

og som faktisk også synes det er en beslutning der fremover skal kunne træffes i landene selv

at vi binder ressourcer ved grænsen

ikke havde det problem kunne have været brugt andre steder til kriminalitetsbekæmpelse rundtomkring eller kunne sat ind i vollsmose til at bekæmpe bander eller hvad

og dem vil vi da også kæmpe for kommer igen altså forudsætningerne det er derfor

ved det her vallettatopmøde der skal være på fredag på ny vil gentage blandt behovet for at eu får styr på sine ydre grænser at man bygger partnerskaber op i afrika ligesom man nu har gjort det med tyrkiet

fik vestbalkanruten under under kontrol

set gerne vil nå derhen hvor vi ikke har brug for grænsekontrol og

tror jeg nu altså at danmark står sig bedst ved at respektere schengenregelsættet

det regelsæt ikke har vist sig i praksis at konflikte med det vi så i øvrigt er enige om altså dansk folkeparti og regeringen nemlig at vi i hvert fald i den her aktuelle situation med det aktuelle trusselsbillede og med den aktuelle mangel på kontrol ved de ydre grænser skal have

nu skal du i øvrigt forlade din familie og stå vagt nede ved den dansk tyske grænse ved kruså eksempelvis det koster

så hvis man kigger på omkostningerne

der er fri bevægelighed ved den dansk tyske grænse det er rigtigt

nye dekreter og lignende og det er en helt anden form for for begrænsning

sammenhængen i sin politik hvis man mener der er så stærke argumenter som jeg

kontrol hvorfor så alene stille sig tilfreds med tre måneder ad gangen

hvorfor ikke kæmpe for at få den nationale selvbestemmelsesret på plads

om hvilke forudsætninger det her fantastiske europa med den frie adgang

frie samkvem mellem vores virksomheder og vores indbyggere i virkeligheden hviler på nemlig at vi skal have styr på tingene altså ude ved de ydre grænser den enighed har

ikke været der i praktikken og

man må jo sige at det er lykkedes så langt at vi altså i dag har så lave indrejsetal til danmark som vi vel

og vi skal fortsætte ad den vej det kan man have forskellige vurderinger

at det her schengenværktøj vi har muliggør at vi i danmark kan

give det politiske tilsagn at så længe vi har den situation

internationale retsorden som danmark er en del af men det påvirker også danmark fordi

vi jo mildest talt har en tendens til at føre

en form for copy paste politik

regeringen foreslog at sende en dansk fregat ud for at beskytte et amerikansk hangarskib med det erklærede formål at investere væsentligt i

forsvarssamarbejdet med usa altså at sende et signal om at man er

med hele vejen koste hvad det vil og det

et signal man sender i en tid

donald trump der har rystet os alle sammen som amerikansk præsident tror jeg vi har hørt ham fortælle at han mener at tortur virker og bør genindføres

statsborgere fra en række lande bliver nægtet indrejse til usa

syriske flygtninge vil blive nægtet indrejse og asyl at al amerikansk bistand til organisationer der arbejder med familieplanlægning og abort

uanset at det vil være en katastrofe og koste som statsministeren også selv siger

kvinders reproduktive rettigheder

for børn over hele verden er så central en del af udviklingsbistanden

i enhedslisten gerne have en hasteforespørgsel

at vi kan få sendt et andet signal fra danmark om de her tiltag end

vi vil sådan set også rigtig gerne høre hvad statsministeren har tænkt sig at gøre vil man

eller vil vi begynde i højere grad at føre en mere selvstændig udenrigspolitik hvor vi også sender nogle meget klare signaler til vores såkaldt tætte allierede om

vi ikke her altså få uger efter et

i usa på baggrund

hvor vi stadig har til gode at se hvad dybden af det her er hvad det er for et kabinet der samles hvad det er for en langsigtet politik der

havde nær sagt over en nat skifter fra det fokus der hedder

at nu skal vi fordømme næsten alting jeg kan sagtens få øje på hvor der er store uoverensstemmelser også værdimæssigt

også få øje på historisk uden at vi har gjort det

jeg kan sige det på den måde at vores regering ønsker

forfølge danske værdier i vores udenrigspolitik det gælder for eksempel også i det tema der lige blev anslået her omkring

hvordan tænkes det ind i vores udviklingsbistand

vatikanstaten eller eller usa

kan det få betydning for vores fremadrettede prioriteringer

vores ressourcer det rokker nu ikke ved at

den helt store dagsorden altså hvem skal sikre freden friheden stabiliteten

i verden hvem er det vi bygger vores forsvarsalliancer

er usa fortsat vores tætteste allierede og det skal der ikke rokkes ved på baggrund af det vi har set om end jeg medgiver at vi har set et og andet som også i mine egne

øjne forekommer

en fregat som ingen har bedt om for at forbedre relationerne til

forhastede konklusioner

som for eksempel at støtte den hollandske udviklingsminister som har bebudet at man

som eventuelt vil blive taget væk af amerikanerne

støtte sådan en fond er danmark blevet spurgt om vi vil være med og hører jeg statsministeren sige

af hvad resten af verden gør det er klart at hvis resten af verden laver sine prioriteter om så det efterlader et større behov her så skal vi selvfølgelig se helt åbent på

anholde det med fregatten altså lad os nu lige holde proportionerne på plads vi deltager i en koalition til bekæmpelse af isil det ondeste terrorregime vi har set i mange mange år det har i øvrigt været under forberedelse også under den tidligere amerikanske

administration forestiller enhedslisten sig virkelig at vi skulle

hvis amerikanerne beslutter sig for at svække kvinders rettigheder på internationalt plan

jeg statsministeren sige og det noterer jeg med glæde noget af det andet vi kan gøre i danmark er jo at prøve på at sige fra over for den amerikanske præsident når han taler i positive vendinger om tortur helt konkret kunne vi jo for eksempel sige at ingen cia fly eller amerikanske fly der potentielt set indeholder fanger mellemlander

indtil den amerikanske præsident kan kende forskel på noget så basalt som hvad der er rigtigt

forkert og et frit land der bekæmper tortur og andre lande der ikke gør vi kunne også helt konkret sige at danmark ikke udleverer fanger til usa eller andre der vil udlevere dem videre til usa indtil

nægte at skulle tvinge mig selv til at respondere på hvert enkelt tweet der måtte komme ud af det hvide hus vi har en overordnet tilgang til usa som den jeg har skitseret her vi kan også få øje på det når der er uoverensstemmelser det har der altid været historisk jeg kan også få øje på at de nok ser ud til at blive lidt større på en række felter et af dem har vi meget sobert diskuteret her

skal vi selvfølgelig tage pejling af og det vil vi også gøre fremadrettet vi vil gøre det med det afsæt

dekreter beslutninger udsagn og twitterkommentarer fra den selv samme

ting der er kommet fra det ovale kontor er er bemærkelsesværdige og det er jo ikke bare os der siger det det det siger

den internationale presse og det siger gode statsledere der er kollegaer til statsministeren senest merkel

sin helt egen sandhedsforståelse

sætter mundkurv på sit miljøministerium og

bevillinger til nuværende og kommende miljøprojekter og så videre og så videre det er dybt bekymrende

lige for et øjeblik siden har man på the guardians

at miljøbevægelsen er den største trussel mod frihed og fremskridt og at han forventer at usa trækker sig ud af cop21 så mit første spørgsmål er lige specifikt

til lejligheden at den nye amerikanske præsident er kritisk over for det vi andre har tillagt stor positiv værdi nemlig parisaftalen og usa er et demokrati

bare beslutte at de ikke må træffe dem ligesom vi

være kede af hvis der sad et amerikansk senat og traf beslutninger på vores vegne

vi snakker om hvor danmark står i den internationale debat

er ret mange steder hvor danmark står helt

og i øvrigt også på tværs af og uagtet hvilket politisk flertal der findes her i salen det gælder den grønne dagsorden det gælder den dagsorden jeg

med enhedslisten om før altså kvinders ligestilling og det skal vi da så kæmpe med alle til rådighed stående midler

og vi skal da også anføre hvis der findes juridiske argumenter om et land har tiltrådt en aftale må man stå ved sit ord og den slags ting det synes jeg ikke der er nogen grund til

den rigtige ramme at gøre det i ud over vores egen nationale indsats er selvfølgelig

man vil arbejde for at få kontakter med den nye amerikanske

på det højest tænkelige niveau det er både i forhold til nato topmødet og jo også gerne

derfor vi selvfølgelig er dybt dybt bekymrede for hvad der foregår i usa lige nu ikke bare demokratisk men i det her tilfælde også på miljøområdet det er en trussel mod os alle sammen hvis det er den politik der kommer til at definere fremtiden

de næste fire år for at vende tilbage til det brev

bare ville vokse yderligere så vil jeg spørge statsministeren

han overhovedet ville skrive det samme brev i dag når han ved hvad der er sket inden for de sidste fjorten

en præsident der brugte sin præsidentielle magt til at prøve

bare en analyse klimadagsordenen længere end der

nu ser det ud til at vi

et spejlbillede men hvad enten man bedømmer obama eller den nye præsident og det her er kun en analyse

man sige præsidentens egne positioner

på den politik der føres af landet

og det er heller ikke nok at sidde og buhe ad den nye præsident hvis han heller ikke kan levere altså

omvendt på den negative dagsorden hvad spørgeren og jeg

jeg synes bare at vi er nødt til at have den nuance med i debatten inden vi nu udvikler en kultur hvor den danske regering fremadrettet dagligt i alle detaljer skal forholde sig til alle tænkelige udmeldinger der måtte komme fra den amerikanske præsident det ville være en svær standard at sætte ned over en række andre lande ingen skal være i tvivl om vores prioriteter i udenrigspolitikken dem vil vi forfølge dem vil

og i den politik som trump åbenbart har tænkt sig at føre så ros til

udenrigsministeren og regeringen lige på det område men altså jeg kan sige allerede nu at vi vil forfølge det

fordi det der sker i usa jo ikke bare har betydning for usa det har jo betydning for os alle sammen

alternativets medlemmers eget spørgsmål til

er meget kontant hvorfor blev vælgerne konstant informeret om at eu havde erklæret psoen for ulovlig når dette ikke

det var derfor at vi ad flere omgange forsøgte at tvinge den tidligere regering til at nedsætte pso afgifterne

hvis detektor og andre programmer der har afdækket det her ellers ville afsøge alle deres arkiver og ikke kun de der korte bidder som jeg tror vi alle sammen bliver udsat for altså hvor argumenterne bliver trukket helt sammen så vil man kunne finde

masser af belæg for det der er min påstand her

vores konkurrencekraft altså vi sætter dansk erhvervsliv tilbage ved at have en afgift af en type man ikke kender i andre lande

så eu argumentet omkring det første kan jeg sige at jeg for eksempel over at holmegaard næstveds næststørste virksomhed her for nylig har været ude at sige at nu reinvesterer de frem for hvad der kunne være frygten at lukke glasproduktionen ned i næstved med direkte henvisning til

træder uddannelsesloftet jo

stadig væk findes om end man nu har forsøgt

man har lyttet til kritikken og det skal man jo selvfølgelig have ros for og jeg

også at indrømme en fejl en gang imellem men hvem er det der skal føle sig imødekommet

er det den sygeplejestuderende som nu er på vej mod sin bachelor og godt ved at

eller vente er det seks år på at realisere drømmen om at blive læge eller er det folkeskolerne i syddanmark for vi ved

en anden uddannelse skal de glæde sig over at de måske godt kan få uddannet lærere men de må bare lige vente seks år på at forsyningen bliver som de kender den i dag eller er det de her kvote to studerende som troede at nu skulle de søge ind på deres drømmeuddannelse

danmark skal vi være et mulighedernes samfund som statsministeren sagde tidligere i debatten

det kan i godt altså ikke lige i år men i to tusind

hvorfor er det at når vi kan mødes og forhandle om to og tredive milliard kr som regeringen mener vi skal finde for at skabe tryghed for boligejerne så kan man ikke finde femten million kroner i to tusind og sytten til at give de unge som i morgen skal søge ind på deres uddannelse en chance for at forfølge deres drømme præcis som de unge kunne

der er masser af muligheder for at tage apropos skills en erhvervsfaglig uddannelse og så sige med afsæt i min tømreruddannelse

udleve min drøm om at blive arkitekt

nogle blandt andet spørgeren her har bidraget til at tegne et billede oven på den aftale der blev indgået med socialdemokratiet og og regeringen af

vi nærmest imod uddannelse og at ingen må udleve deres uddannelsesdrømme sådan sådan er det jo ikke det man ikke kan

kan tage to videregående uddannelser oven på hinanden

man kan ikke sige nu er jeg blevet jurist tak for det danske samfund jeg

en forkert livsbane altså have gjort en uddannelse færdig fået en længere videregående uddannelse og så alligevel når man har afprøvet den på arbejdsmarkedet sige

det indrømmer vi så og der er så lagt en periodeafgrænsning

og det hviler jo på det helt rimelige synspunkt at når vi lever i et samfund

til uddannelse hvis ellers vi er kvalificeret til den uddannelse

vi vælger så skylder vi egentlig også os selv og hinanden at afprøve den uddannelse vi har fået før vi siger for resten jeg vil

det er jo den balance som regeringen har fundet sammen med socialdemokratiet som i øvrigt også skal holdes op imod at vi har siddet med det spørgsmål i en anden vigtig situation som også interesserede os nemlig hvordan

folkeskolerne i syddanmark

er femten procent i gang med deres anden uddannelse skal de vente i seks år på at få de studerende ind

kan komme ud og blive veluddannede velmotiverede lærere i

så synes jeg bestemt heller ikke at der var noget særlig godt svar til de unge som havde regnet med at de nu skulle i gang med deres drømmeuddannelse og som her dagen før

det vel være så kan man vælge en drømmeuddannelse som man har lyst til at bygge ovenpå det kan man sagtens man kan i øvrigt også i vid udstrækning vælge en drømmeuddannelse som for eksempel er erhvervsfaglig og så finde ud

har en drøm om at tage en mere teoretisk funderet uddannelse og det kan man så gøre vi slukker jo ikke nogen drømme

også derfor at pengene ikke er flere end de er er at hvis man har taget en fuld og hel uddannelse så skylder man sig selv

og os andre

vil noget helt andet altså det er jo den rimelighed det her er

et udtryk for så jeg synes at der tegnes

indrejseforbud for visse nationer baseret på

der er jo andre liberale ledere der har været noget mere klare i mælet end det vi har hørt fra statsministeren i dag vi kunne tage canadas premierminister

til alle jer der flygter fra forfølgelse terror og krig canadierne byder jer velkommen uanset jeres tro mangfoldighed er vores styrke vores eget fælleseuropæiske parti alde

spørgetime klart og utvetydigt opfordret præsident trump til at trække sit dekret tilbage

meget er sagt i den her diskussion at få renset luften her til sidst i spørgetimen og høre fra statsministeren klart og tydeligt at også den danske regering som har sagt at det

bliver udfordret af at der kan søges om familiesammenføring og andet

hvordan de administreres

i kontrast til et land som danmark

vi har set hvordan man kan vandre op igennem

europa og lægge sine asylansøgninger

ind hvor man hvor man vil det er bare nødt til

være med i den her debat inden vi nu alle sammen bare slår os op

er det fuldstændig utvetydigt at min regering står for det menneskesyn at et menneske skal bedømmes på sig selv på den man er på den man vil være på de værdier man står

jeg vil da gerne generelt opfordre til at alle andre af verdens ledere har det samme afsæt som vores hvad enten det nu er donald trump i det hvide hus eller præsident xi i kina

andre steder og udenrigsministeren har

om det her konkrete dekret som vi så i øvrigt i danmarks interesse

forstå ligesom amerikanerne arbejder med det

alle skal have mulighed for at stemme så

nu skulle det virke

en gang til værsgo

så er afstemningen slut

udvalgets indstilling er vedtaget enstemmigt med en hundrede og otte stemmer

forslag til vedtagelse nummer v en og tredive af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

samlet lovgivningen i ét værk

mest muligt jeg har også hæftet mig ved

høringssvarene som er kommet ind

ved lovforslaget her i og med at

i lovforslagets bemærkninger er tale om

men blot viderefører gældende ret blot

er godt tilfreds med det eksisterende

forbedring der ligger af reglerne her her i lovforslaget så vi støtter

kun blevet ændret nogle ganske få gange siden da og med den digitale udvikling vi er igennem er der brug for at loven bliver opdateret så den også i fremtiden kan dække de behov

kortlægninger vi tænker måske ikke så meget over det i hverdagen men vi er jo

landkortlægning søkortlægning kommunegrænser kystlinjer og grænsen mellem land og by så ja vi er omgivet af stedbestemt information og derfor er det naturligvis vigtigt for os alle at behandlingen af stedbestemt information er så tidssvarende og effektiv som overhovedet muligt det er vigtigt at vi fortsat har adgang til pålidelige opdaterede og brugbare data det er vi med til at sikre med dette lovforslag hvorfor venstre naturligvis vil stemme for

som kommissionen ønsker at stille gratis til rådighed og som sådan set kan håndtere data

taget hensyn til i det lovarbejde

at man har kigget bagud og hvad der er forhistorien for det her men er det et lovforslag som

kan rumme at man bliver dygtigere

bliver indsamlet ens og derfor lettere kan anvendes sammen med andre datasæt på dansk betyder det jo at

positionstjenester tidligere er

stedbestemte landbrugskøretøjer på marker i fremtiden vil de også blive brugt til droner og selvkørende biler og derfor er det vigtigt at man laver regler der også omfatter nye opfindelser som er bindende så sikkerheden

registre knyttet til kortlægning og infrastruktur for stedbestemte informationer det skal sikre at man vælger løsninger der kan fungere på tværs af

at man kan fastsætte hvor ofte data skal skal indberettes og i hvilket format dataene bliver indberettet alt sammen for at sikre

kan bruges sammen med andre data det konservative folkeparti støtter lovforslag

hvordan ser landskabet ud hvor ligger byerne hvem ejer bygningerne hvor går kommunegrænsen hvor ligger infrastrukturen

hvor må vi færdes frit i naturen vi er alle brugere af stedbestemte informationer til og fra arbejde på arbejde og i vores fritid stedbestemte informationer anvendes i den offentlige forvaltning i beredskabet og indgår i forretningsgrundlaget for private virksomheder den måde vi tilrettelægger indsamlingen bearbejdningen

for en velfungerende og effektiv offentlig sektor med stedbestemte informationer skaber vi også gode vilkår for innovation og vækst i erhvervslivet samt gode rammer for befolkningens udfoldelsesmuligheder danmark er godt med på dette område vi har løbende tilpasset håndteringen

er understøttet af den digitale udvikling i den offentlige og private sektor men det kommer ikke af sig selv en effektiv infrastruktur for stedbestemte informationer kræver at data er pålidelige aktuelle og bredt anvendelige det forudsætter at vi udvikler rammerne for kortlægning

med stedbestemte informationer dette er formålet med lovforslaget den offentlige høring over lovforslaget har generelt været positiv sådan fornemmer jeg også stemningen her i salen i dag

ser frem til at fortsætte drøftelserne af lovforslaget i udvalget der blev også stillet et par enkelte spørgsmål undervejs enhedslistens søren egge rasmussen spurgte ind til om lovforslaget kan rumme copernicus og det er lovforslaget forberedt til christian poll fra alternativet spurgte ind til hvorvidt de data der i dag er frie og tilgængelige og gratis fortsat

vi står over for et alvorligt og stadig mere komplekst trusselsbillede i forhold til for få år siden udviklingen i retning af et mere aggressivt og selvhævdende rusland er bekymrende og også terrorisme og cybertrusler og

tids sikkerhedspolitiske udfordringer og trusler såvel tæt på danmark ude i verden og i cyberspace forsvarsloven sætter på nuværende tidspunkt de brede rammer der er behov for for bedst muligt

varetage danske interesser derfor mener jeg ikke at der på nuværende tidspunkt er behov for at justere loven som ønsket af forslagsstillerne og det er derfor min anbefaling at dagens beslutningsforslag b ni og fyrre afvises

tre partier lige for nuværende så det må man jo sige er rigtig bredt og det er også godt

hvor der ikke har været en ordentlig og bred opbakning bag vores soldater når man har sendt dem i krig det er for eksempel irak irak

den tidligere socialdemokratisk ledede regering sagde at der

i folketinget ellers sender vi nogen ud

dem vi sender af sted og den mission kan være

opbakning fra en meget stor del af af folketingets partier så derfor

synes vi at at det ville være langt langt bedre at gå hen og og sige sådan nogle ting

er fra forskellige sider i folketingssalen

forsvaret og hvad det er vi skal deltage i det er ikke andet end nogle

få dage siden at forsvarsministeriet udsendte en orientering om

der tales om her det ene er et spørgsmål om at få belyst vores internationale udfordringer for dansk forsvar og der står der simpelt hen jeg citerer dansk forsvarspolitik er underlagt en række internationale krydspres som i stigende grad udfordrer grundlaget

sikkerhedspolitiske forandringer i verden rundt om danmark siden indgåelsen af det igangværende forsvarsforlig er markante og resulterer i øget efterspørgsel på forsvarets internationale opgaveløsning både mod nord øst og syd citat slut det andet forslag handler om strategien og strategiske optioner

den sydlige dagsorden terror borgerkrige og skrøbelige stater og her står der og jeg citerer den forøgede migration mod europa bragte fra to tusind og femten og frem konsekvenserne af den ustabile geopolitiske situation syd og sydøst for europa endnu tydeligere frem også på den politiske dagsorden sammenhængen mellem borgerkrige og skrøbelige stater voldelig ekstremisme og terrorisme og mere grundlæggende svage politiske og økonomiske institutioner i disse områder udgør i kombination med en stor befolkningstilvækst en sikkerhedspolitisk udfordring for danmark og europa

det som ministeren allerede har været inde på så

kan man godt diskutere hvilke

de er jo anderledes end de var for nogle år siden efter murens fald osv

er også ting der tyder på at at der sker ændringer

ikke bare her ved den dansk tyske grænse den begynder rundtomkring i verden og de baltiske lande er et eksempel

er andre steder ja selv de aktioner vi har haft i mali bakker vi fuldt

og øge danmarks sikkerhed også uden for

hjemlandets problemer og udfordringer og derfor vil vi gerne være med til at stille os til rådighed sammen med andre

og nato når der er behov for det og bruge dansk

hvor dansk folkeparti var med

ikke blevet til noget og det tror jeg er en historie vi kan lære rigtig meget

ja

på den måde som vi har organiseret os men hvis det er sådan

så gør vi det så lægger vi ryg til og derfor skal

selvfølgelig foregå med den højeste sikkerhed for de soldater vi sender af sted det plejer vi altid

det er den måde jeg synes er bedst

er langt mere vigtigt end det spørgsmål som spørgeren

formål er at forebygge konflikter og krig og det siges ikke i hvilke områder af verden det andet er at hævde danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og det tredje er at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne

derfor ønsker jeg med dette beslutningsforslag at loven ændres

at hævde danmarks suverænitet

om at forebygge konflikter og krig giver også mening hvis det indsnævres til vores nærområde

at forebygge konflikter i fjerne områder som for eksempel afrika eller sydamerika det giver kun mening hvis vi taler om vores nærområder som arktis eller det baltiske område

selvfølgelig kan det da ikke være det danske forsvars opgave at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne og da slet

forstås sådan at man ved at sprede menneskerettighederne fremmer en fredelig udvikling i verden hvis dette virkelig var

ville danske soldater være forpligtet til at kæmpe over hele jordkloden for indførelse af menneskerettigheder og det mener vi jo ikke seriøst hvem ønsker sin søn sendt i krig for menneskerettigheder i

eller sudan og ville en sådan menneskerettighedsmission netop ikke føre til flere konflikter i verden man må sige at den nuværende lov om forsvarets formål fra nitten tre og halvfems

liberale verdensorden som er ved at blive afmonteret for øjnene af os den liberale verdensorden er navnet på den optimistiske indstilling til en verden der vandt indpas efter den kolde krigs afslutning

idé om historiens afslutning blev gængs tænkning hos de fleste beslutningstagere og intellektuelle nu var kommunismen forsvundet med sovjetunionen og demokrati og menneskerettigheder ville brede sig over jordkloden og skabe fred og frihed for alle det ville næsten gå af sig

til at ændre sig et puf i ryggen så de kunne komme i gang med den nødvendige demokratiske og menneskeretslige udvikling det er her vores lovgivning fra nitten tre og halvfems kommer ind

hvide hus er fukuyamas æra afsluttet og det realistiske verdensbillede vil forhåbentlig brede sig det realistiske verdensbillede går ud på at man anerkender at forskellige kulturer og lande har forskellige værdier men anerkender ikke de såkaldt universelle menneskerettigheder som universelle man ser dem som et udtryk for dele af den vestlige kultur

værdier udsprunget i en helt særlig sammenhæng og historie man behøver ikke at frygte andre kulturer og værdier hvis blot man kan få en ordning hvor man anerkender andre landes ret til at bestemme deres eget system og indenrigspolitik husk på vesten er jo ikke som sovjetunionen der faktisk følte en forpligtelse til at udsprede sin kommunistiske verdensrevolution til alle lande det var ret uhyggeligt det realistiske verdensbillede skal kombineres med de westfalske principper om suverænitet og ikkeindblanding i andre landes interne anliggender det giver stabilitet kan man få andre lande til at acceptere denne opførsel

vi nået langt den liberale verdensorden er destabiliserende i sit væsen fordi den giver os som bærere af de liberale værdier en forpligtelse til at udbrede dem i andre områder af verden det er det der står i denne lov om forsvarets formål derfor er det vigtigt at få ændret med dette forslag om ændring af forsvarets formål til det helt logiske og realistiske

at det er forsvarets opgave at forsvare det danske territorium og at forebygge konflikter og krig i danmarks nærområde vil vi med til at afmontere utopien i den liberale verdensorden

i loven om forsvaret for selvfølgelig kan vi ikke forpligte danske soldater til at sætte deres liv på spil for politiske utopier udtænkt kort efter murens fald selvfølgelig kan vi kun bede dem sætte livet på spil når der er alvorlige trusler imod danmark og danske interesser det siger sig selv og derfor vil jeg naturligvis opfordre tingets øvrige partier til at se positivt på

hvad skulle problemet være i det hvad er det ordføreren har imod at vi deltager sammen med andre i også at

været krig og diktatur igennem mange år

være fornuftigt at vende tilbage til normaliserede forhold hvad skulle

skal

og

ville

i afghanistan eller i irak jeg er godt klar over at der også er den slags dele i de beslutningsforslag vi normalt stemmer om her

er det af den realistiske årsag at vi ønsker at fjerne trusler imod danmark og danmarks eksistens og det ønsker vi også

befinder sig langt væk fra danmarks danmarks grænser det giver absolut mening

givet større sikkerhed i verden at al qaeda

kan opbygge fra irak men det

de vil desværre poppe op andre steder det er rigtigt men det havde været værre hvis man ikke havde angrebet dem i afghanistan og nu i

vi gik ind i irakkrigen i sin tid

ud fra at det er i danmarks interesse hvorimod libyenkrigen

set ikke stor forskel på det alle de her krige har skabt kaotiske forhold i deres omgivelser vi støttede også libyenkrigen

ikke irakkrigen jeg synes også

se på det her på en anden måde og sige at

i det hele taget er et problem at

taget ikke at skrive efter den kolde krig opstod en periode hvor danmarks sikkerhedspolitiske interesser bedst blev varetaget via en stor militærindsats meget langt fra landets grænser men en ny trusselssituation betyder nu at vi bliver nødt til at opprioritere det mere traditionelle regionale og nationale forsvar og den nye trusselssituation fordrer samtidig en større grad af samarbejde og koordinering med vores nærmeste allierede

fald ikke nogen mening for mig at tænke dansk forsvar isoleret der er altså en udvikling i gang som har skabt et behov for et mere europæisk fokus på sikkerhedspolitikken i danmark forsvaret har hele vejen igennem det her udvist en høj grad af omstillingsparathed inden for den eksisterende lovramme

fleksibelt og det skal forsvaret vedblive med at være og derfor skal der formentlig også ske en form for konsolidering

liberal alliance ønsker dog fortsat en bred formålsparagraf i

med et flertal i folketinget fortsat kan bidrage mest muligt fleksibelt til den

og derfor støtter liberal alliance ikke

kan følge beslutningsforslaget

stor forståelse for at man

debat om hvornår vi sender vores

fra danmarks side i kampen for et eller andet der har været debat om om det var for menneskerettigheder når

vi er i det hele taget imod at vi sender soldater i krig

meget klar plan for hvad det er det skal munde ud i

vi får skabt fred til sidst og det er uendelig svært i langt de fleste krigssituationer at have den plan på rede hånd så derfor er debatten

omvendt synes jeg

er et billede på hvorfor debatten om vores forsvarsindsatser og vores materielindkøb

det kommer til at fremstå og det er ordførerens opfattelse som jeg hører det og bestemt ikke min

danmark har en en position hvor vi bare i nogen grad kan forsvare os selv og ligegyldigt hvor meget jeg kan rose det danske forsvar ligegyldigt hvor meget jeg til enhver tid vil anerkende de kompetencer

ikke på at vi i danmark på nogen måde kan forsvare os selv jeg hører også ordføreren anerkende at

mener vi at nato samarbejdet er en del af vores

vi mener at det allervigtigste er vores vores indsats med det helt brede fn mandat med alle de

stor del af danmarks forsvar i netop de her alliancer hvor vi skal ud og sikre at vi giver dem bidrag i verden der gør at andre har lyst til at beskytte os

vi står ellers fuldstændig ubeskyttet som lillebitte småstat

man vil fjerne elementer fra vores nuværende grundlag i i loven der hedder at vi vil

altså hvis jeg

områderne vi vil gå ind og bidrage humanitært

blive skræmt når usa med trump i spidsen går ud

gevinst vi har haft ud af at ligge meget tæt op ad usa og det frihedselement der ligger i usa men det trump bringer på banen lige nu gungrer og gør mig rigtig nervøs hvis andre lande hører at danmark kommer med lignende udmeldinger som jeg faktisk synes der ligger i det her beslutningsforslag

så tror jeg ikke at vi kommer langt med at oplyse befolkningen og os selv i retning af hvad det egentlig er der skal til for

derfor synes jeg vi skal passe meget på med at tilkendegive at vi kun interesserer os for de steder hvor der er

ville et land som danmark stå meget meget skidt

ikke min opfattelse at det er den historik vi har haft i danmark

position hvor vi på nogen måde agerede som

isolerede sig så vi siger klart

netop

og fredsbevarende humanitære opgaver er

en betingelse at det er opgaver

områder der har særlig interesse for danmark

skal fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne der står jo ikke at man skal fikse hele verden på en gang der står heller ikke at man skal kaste alt ind på det uden nogen som helst forbehold for ressourcer menneskelige omkostninger

set bare meget fredeligt og dansk om jeg så må sige at man skal fremme en fredelig udvikling det er dansk folkeparti så imod det er

at det giver udmærket mening at vi bidrager til en fredelig udvikling i verden

fremme menneskerettigheder er i vores optik ikke i modsætning til at fremme danske interesser hvis vi kigger lidt på

på hvor der i øjeblikket er et vist pres og på hvor

der ikke var regimer hverken i øst eller syd som fremmede alle de her konflikter og

så tror jeg

kan være i modsætning til danske interesser

en fredelig udvikling med respekt for demokrati

og det at fremme danske interesser for os er det sådan set det samme idet man selvfølgelig hele tiden skal afveje for og imod især om det

militære midler det er jeg heller ikke sikker på det har vi prøvet nogle steder uden det store held det er

men hvorfor vi ikke skulle forsøge at fremme en fredelig udvikling med respekt for menneskerettigheder har jeg altså svært ved at se

menneskerettighedsreligion buddhisme islam what ever

i andre lande

for det tror jeg ikke at danske soldatermødre virkelig mener

det vil typisk kræve tilstedeværelsen af nogle soldater til at

myndighedsopgaverne indtil de er overgivet til det lokale samfund

en opgave hvor man inddrager mange andre former for midler også humanitære midler og noget af det som danmark er rigtig god til nemlig kombinerede indsatser som er med til at fremme en fredelig udvikling med respekt for menneskerettigheder for dansk sikkerheds skyld

så må sige at gøre det hårde arbejde men også sikre at det ikke bliver nødvendigt at skulle ud en gang til det er det jeg synes man fraskriver sig her

at man slet ikke kan forestille sig at nogen fra det danske forsvar skal indgå i nogle mere bløde indsatser

skal bruge forsvaret i civile sammenhænge i forbindelse med afslutningen af konflikter

debat og den synes jeg helt klart også

er forskellige smuthuller i det her forskellige

ville give mening hvis der lå i det

man simpelt hen få det her til at hænge sammen

det vil sige at de skal kunne operere uden for landets grænser

man jo ind i en meget meget intrikat diskussion om hvad

får en efterfølgende diskussion af det

jeg sagde tidligere sandheden er konkret sandheden kan ikke gøres til en stor abstrakt filosofisk diskussion

menneskerettigheder og demokratisme og hvad

er nødt til at kunne argumentere for at det er danske interesser vi i afghanistan

er umuligt

danske interesser at vi er i irak nej

forskellige flydende grænser for hvornår man kan være med og hvornår man ikke kan være med

om hvad vi skal være med i så skal man da kunne sige helt præcist er vi kan

det ligger der slet ikke i det her så vil

som jo kørte omkring irakkrigen hvor man

på hvert gadehjørne rundtomkring i verden det er jo ikke det

som vi synes er en rimelig måde at bruge forsvaret og militæret på og

en ting jeg bare overhovedet ikke forstår

dansk folkepartis stadige satsning på og stadige heppen på at

begrænse den danske deltagelse i internationale missioner rundtomkring i verden i mellemøsten sådan må man forstå det her forslag

samtidig med at partiet ikke mener at rusland er nogen trussel

som et militær

så mange penge på en trussel der tilsyneladende ikke er der

ikke er en trussel hvad er det så man

og hvad er fred det synes jeg er to meget vigtige spørgsmål man er nødt til at stille sig når man har den her principielle debat og det er

et fortsat selvstændigt og frit danmark og det er det vi har lov til at stemme for at vores forsvar

er at der er én bestemt ideologi der bliver

ligesom sovjetunionen der ville fremme verdensrevolutionen jeg mener at vi

være lidt ligeglade med hvordan de har det i sudan

synd for sudaneserne

at der er fred og respekt for menneskerettighederne i

kan ikke tillade os at sætte danske menneskeliv på spil for at ændre

til hvad der er danske interesser for dem er det noget med at truslen er

en eller anden uidentificeret islamisme

man kan sætte militæret ind mod det

ikke noget i mellemøsten islamismen som ideologi som kommer

militæret til adskillige ting

bruge militæret i forhold til den form for trussel imod

trusler og sikkerhedspolitik ud fra andre præmisser end de klassiske de klassiske militære præmisser og derfor mener

at islamisk stat i højere grad slår til på andre måder for hvad gør en fjende når man er presset man fører krigen over på andre slagmarker i det her tilfælde ved

lave terror og derfor er terrortruslen jo blevet styrket ved det her jeg mener den danske frihed er jo

handler om formålsbestemmelsen i forsvarsloven

om en konkret diskussion om en konkret uenighed om en konkret konkret vurdering af hvad der er snævre danske interesser og det får man ikke ændret en tøddel ved

myte og en stråmand som dansk folkeparti bygger op dansk folkeparti har selv stemt for de krige som danmark har deltaget i i nyere tid alligevel tager fru marie krarup nu afstand

sender danske soldater ud og risikerer deres liv

og jeg citerer her for at fremme en bestemt ideologi eller styreform rundtomkring i verden

det er altså ikke tilfældet når danmark har været i krig i

har der været nogle konkrete grunde til det

til irakkrigen handlede det om kemiske våben i forhold til afghanistan handlede det om terrorisme en meget konkret trussel som udmøntede sig i at der var tre tusind mennesker der døde i usa i et meget konkret angreb på en af vores

ikke et ønske om at fremme en bestemt ideologi eller styreform i de her lande

at danmark har været med i en krig for at fremme

menneskerettigheder eller bestemte styreformer rundtomkring i verden

svar at det handler om at fru marie krarup vil forhindre at danmark bidrager til at stoppe folkemord og det har en lidt anden klang når man siger at man vil stoppe et folkemord end når man siger at man vil gå i krig for at fremme bestemte

jeg sige at vi fra konservativ side

at vi ikke skal rende rundt og fremme styreformer og bestemte ideologier rundtomkring i verden

at forhindre at folk bliver slået ihjel på grund af deres race eller religion eller hvad der ellers kan udløse folkemord rundtomkring i verden vi synes

hævet over ideologi at man forsøger at forhindre

man går ind i missioner hvor det handler om at forhindre folkemord rundtomkring i verden

synes jeg godt nok er en underlig tilgang vi har haft eksempler på militære operationer som

man ikke har handlet at der har været folkemord som man måske kunne

hvilket formentlig ville kunne være stoppet med en ganske beskeden militær indsats fra vestens side

godt tilfredse med de formuleringer der er i

vi skal fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettigheder det betyder ikke at vi går i krig med menneskerettigheder som selvstændigt mål det betyder at vi kan gå i krig for at fremme en fredelig udvikling i verden som så skal ske med respekt for menneskerettigheder og det er en ret

uden respekt for menneskerettigheder men det kan jo så betyde at man eksempelvis får slået en masse mennesker ihjel

er naturligvis ikke den slags fred

i verden så jeg synes at hvis man er enig i

med dansk folkeparti når det handler om hvilke missioner vi vil stemme for

den her debat er en stor stråmand fru marie krarup har fået bygget op som hun så ellers går i gang med at brænde ned og forsøger

vi sender det danske forsvar ud til en masse ting som ikke er i danmarks interesse og det gør vi altså ikke

jeg også tilslutte mig herre holger k nielsens kritik af

nye holdning nu er at vi ikke skal bidrage

missioner rundtomkring i verden men skal holde os snævert til vores eget nærområde og dansk folkeparti samtidig ikke mener at der er nogen trussel mod vores nærområde så er det egentlig lidt svært at forstå hvorfor

militæret islamismen i irak kan bekæmpes med

skal nedkæmpes men hvis vi skal holde os til vores eget nærområde ja så tror jeg ikke at vi kan forudse at der vil være nogle store islamistiske styrker

er det egentlig lidt svært at forstå sammenhængen i dansk folkepartis politik jeg ville ønske at dansk folkeparti blev klogere i forhold til rusland

i øjeblikket som kræver at vi også har et

konservative går ind for at underminere

suveræniteten og går ind for at man skal

militære operationer hvor man

forskellige folkeretslige bestemmelser herunder

må

for altså nu mener man ikke længere at friheden kommer fra selvbestemmelsen i den nationale enhed men nu kommer friheden fra en menneskeretsideologi

synes jeg er svær at forstå og få sat sammen med noget der kan give mening i

i anden verdenskrig hvor upatriotisk af dem at blande sig i europæiske forhold og forsøge at forhindre folkemord i europa

jeg synes det er meget ekstremt og jeg synes man skal passe på også når man er konservativ at man ikke dyrker det ekstreme og ser det som et mål i sig selv at man skal være så outreret som muligt og det føler jeg lidt at fru

kan blande os i alting det gør vi jo heller ikke

være ubegavet hvis ikke man forstod at vi ikke kan skabe fred overalt

at det får et positivt udfald og jeg er også enig i at vi skal være mere tilbageholdende med at sende soldater

med at det stopper ved det danske nærområde man er nødt til at definere hvad danmarks kerneinteresser er for at kunne sige hvad

det danske forsvar må bruges til

det er en del af samfundskontrakten at vi bidrager til at danmark fastholdes som et suverænt selvstændigt land det er det som jeg mener vi kan få lov til at bruge forsvaret til det er det som vores soldater kan blive bedt om at sætte deres liv på spil for det

en del af den normale samfundskontrakt at man skal ud og forhindre et folkemord i rwanda

at højne kvinders rettigheder i i

eller andet fjernt land det er noble formål

til helvede er brolagt med gode hensigter men skal vores soldater dø for gode hensigter

jeg har haft en søn i krig og man tænker voldsomt på hvad det er de laver når de er udsendt det kan vi som folketingspolitikere ikke tillade os vi kan ikke tillade os at sende landets soldater

sønner fædre og døtre og mødre

fordi det er danmarks eksistens der er truet

det allerede er sket det synes jeg er ærgerligt jeg vil forhindre at det sker i fremtiden og for at forhindre det mener jeg at vi skal ændre formålsparagraffen sådan som vi har foreslået her

beslutningsforslag men jeg vil godt udrydde alle misforståelser om at det betyder at vi ikke vil bidrage

selvfølgelig vil vi det

selvfølgelig også gerne deltage i operationer der ligger uden for vores nærområde danmark skal have et stærkt forsvar vi skal være rustet til de forskellige trusler der kan opstå i fremtiden og fordi vi har en udenrigspolitisk analyse lige nu der siger at rusland ikke har

betyder det jo ikke at der ikke kan opstå alle mulige trusler

hvor vi pludselig skal kæmpe mod rusland det kan sagtens lade sig gøre men der kan også opstå andre trusler i danmarks nærområde eller langt fra danmark derfor skal danmark altid have et stærkt forsvar

ikke hører til det her beslutningsforslag for det her beslutningsforslag

handler om formålet og der mener jeg at man i nitten tre og halvfems med den her nye lovgivning gik uden for den fornuftens samfundskontrakt eller kontrakten med soldatermødrene som ligger i luften når man bor i et frit land

bede soldaterne om at sætte deres liv på spil når de kæmper for danmarks frihed men ikke når de kæmper for alle mulige andre sager som kan være nok så søde gode og rare det er bare ikke danmarks sag

mange sige og det mener vi er destabiliserende

som den er der foreligger et hav af

er udkommet og som har et meget afbalanceret syn på det

har noget med danske interesser at gøre det er tilføjelsen til

det er selvfølgelig med må jeg så sige at når et dansk skib bliver angrebet i

det er et stykke danmark selvfølgelig er det

forsvare danske skibe mod pirateri også

er